børnefamilier daginstitutioner skoler og andre steder hvor børn

det er også derfor at politiet holder et særdeles godt øje med de kriminelle miljøer og også med deres

tilholdssteder vi så jo for eksempel her i weekenden at politiet mandsopdækkede en fest i rockerborgen i bagsværd

huset blev ransaget og tre personer blev anholdt politiets massive tilstedeværelse ved rockerborgen

meget godt udtryk for den indsats som regeringen har iværksat mod rocker og bandemiljøet vi sætter konsekvent

og også fast ind over for rockerne og banderne vi følger dem tæt og vi stresser dem

som gerne skulle ud af miljøet vi har også iværksat en hel række initiativer som spørgeren ganske udmærket er opmærksom på netop både for

understøtte løfte og styrke politiets indsats på området senest skete det jo her i forrige uge hvor jeg fremlagde regeringens nye rocker og bandepakke der skal være med til at sikre et endnu fastere greb om banderne og personer med tilknytning til

organiserede kriminelle miljøer pakken indeholder jo en hel række tiltag som samlet set betyder at indsatsen mod rocker og bandemiljøet løftes til det højeste niveau

den her bandepakke står at regeringen fra dag et

jeg har som indtryk og det

i dansk folkeparti har lagt mærke til i forbindelse med

taler om er at der er

fra ministeren men

det underbygger man synes jeg i oplysningerne

i begyndelsen af to tusind og tretten var især hovedstadsområdet vidne

rocker og bandeuroligheder i flere år politiet registrerede flere skudepisoder i første kvartal af to tusind og tretten

grunden til at vi i dansk folkeparti synes at det er relevant

vi har en uafklaret situation i vanløse

der betyder megen utryghed i lokalområderne så spørgsmålet går altså til ministeren hvad har ministeren tænkt sig at gøre for at komme de

hvordan vil regeringen sørge for

bliver ryddet bliver fjernet så der kommer tryghed i de her lokalområder igen og hvordan vil regeringen garantere

oplever at der rent faktisk sker noget til fordel for dem i stedet for som det er i dag

episoder hvor det er rockerne og indvandrerbanderne der styrer tingene

det synes jeg ikke er en ordentlig beskrivelse af den meget kraftige og fantastiske politimæssige indsats som også blev leveret der vi har en rockerlov som virker når forudsætningerne er til det det har vi set i næstved

vi set flere gange de her spørgsmål har vi diskuteret i tyve eller fem og tyve år også dengang da herre peter skaarup havde lidt indflydelse

organiserede kriminalitet er rykket så meget foran myndighederne

det virkelig nok for ministeren at de her rockerborge

med en lidt ændret vejledning til kommunerne eller skal der noget til der virkelig betyder

vi sætter betingelse på udgang eksempelvis sådan

som er med til at løfte indsatsen til det stærkeste niveau nogen sinde og resultatet er at der aldrig

i fængsel som nu så den indsats skylder vi stor tak både til politiet

men stigningen hænger nødvendigvis også sammen med

på udlændingekontrolområdet sådan generelt set lad mig slå fast at

vi fra regeringens side selvfølgelig finder det fuldkommen uacceptabelt at personer der er udvist af landet med indrejseforbud

vender tilbage med det formål at begå ny kriminalitet det kan der ikke være to synspunkter om for regeringen

derfor også vigtigt at der fra politiets side er stor fokus på problemstillingen

sanktionen for overtrædelse af indrejseforbud er mærkbar begge dele er tilfældet den politimæssige indsats er er således blevet forstærket herunder for eksempel med oprettelsen af særlige udlændingekontrolgrupper i en række politikredse det gælder blandt andet i de politikredse der

grænseområderne i forhold til straffen for overtrædelse af et indrejseforbud

regeringens opfattelse at strafniveauet med den seneste strafskærpelse fra to tusind og elleve har fundet et passende niveau lad mig i den forbindelse i øvrigt tilføje at det ved straffastsættelsen jo allerede i dag udgør en skærpende omstændighed hvis udlændingen er udvist af landet på grund af kriminalitet og må formodes at være indrejst i strid med indrejseforbuddet

den meget omfattende kriminalitet der udøves af udlændinge i danmark men

i høj grad skyklapper på i forhold til

alligevel tilbage tilbage til danmark og

kan justitsministeren ikke godt se

at vi hvis vi endelig med møje og besvær har pågrebet nogle givet dem en dom

oplever en situation hvor de pågældende alligevel vender tilbage til danmark og

ny kriminalitet gang på gang på gang og politiet og retsvæsenet

i forbindelse med de sager

ministeren er nødt til at forholde sig til fakta fakta er at

de her tal stiger voldsomt

under den regering vi har nu fakta er

justitsministeren bør se i øjnene

mod nogle helt grundlæggende regler i vores samfund vender tilbage og begår ny kriminalitet

kan måske også fortælle hvor mange gange

tallet er blevet øget under den her regering og han kan måske også sige lidt om at den indsats er blevet løftet inden for rammerne af

kriminalforsorgsaftalen som dansk

har valgt ikke at være med i derudover

med nogen der havde ansvaret for noget og det fungerede ikke dengang det er jo fuldstændig ligegyldigt

jo ligegyldigt det er ministeren det er regeringen der har mulighed for at gøre noget ved nu og her

den aftale omkring kriminalforsorgens økonomi som

opretter en ny afdeling som skal være

til at skærpe arbejdet her samtidig sker der en hel række andre ting så det synes jeg at

der har lavet sin ugerning i danmark på et tidspunkt vender tilbage til danmark og begår ny kriminalitet får tredive dages ekstra fængsel

det afskrækkende at få tredive dage i et dansk fængsel med fin mad og drikke og fjernsyn og alle de gode fornødenheder

er der sket en forstærket indsats både hvad angår udlændingekontrolgrupper og hvad angår hjemsendelser i

har jeg i flere mundtlige og skriftlige besvarelser grundigt redegjort for retlige og faktiske forhold på området men jeg slår endnu en gang gerne fast at regeringen ikke ønsker at

eller lignende tilholdssteder i danmark og at vi ikke vil finde os i organiserede kriminelle grupper der bekriger hinanden derfor

den stærkeste indsats mod rocker bande miljøet nogen sinde

og det kan jo altså heller ikke komme bag på spørgeren eller hans parti venstre som jo også er optaget af det her spørgsmål og har været optaget af spørgsmålet da man havde regeringsmagten i det her land i

et endnu fastere greb om de personer som har tilknytning til de her kriminelle grupper og jeg kan med sikkerhed sige at det greb slipper vi

at justitsministeren har gjort noget på det her område og at politiet gør noget på det her område det

det der er afgørende er om der bliver gjort nok

går i den rigtige retning men men man kommer slet ikke i mål

at ministeren siger den hårde kerne der har valgt kriminalitet som levevej skal ikke forvente nogen form for tolerance

helt enige i målet om at bekæmpe rocker bande grupperinger men vi må bare sige til ministeren vi er ikke enige i

de midler der bliver taget i anvendelse derfor vil

på om ministeren

ja jeg er overbevist om at med den lovpakke regeringen

vil der være færre rocker bande borge rundtom i det ganske land som skaber utryghed for en masse ganske almindelige borgere kan ministeren her love at den pakke

løser problemet det vil være rart at få

er et meget lille skridt i den rigtige retning det sidste

skaber utryghed rundtomkring i lokalsamfundene det er derfor politiet sidder hårdt på dem det er derfor vi nu vil give kommunerne nye værktøjer klare retningslinjer

kan gøre ikke mindst fremadrettet for at være på forkant med det her

den kronik som man skrev med andre ordførere

en tre fire uger siden man skrev at hele det her

ske inden for rammerne af grundloven der tror jeg vi er enige og det håber jeg trods alt at herre karsten lauritzen

gået helt til grænsen af hvad vi kan

og pointerer at det her skal ske inden for rammerne af grundloven betyder det så at vi skal give slip nej tværtimod og det er derfor regeringen har løftet indsatsen mod rocker bande miljøet til det stærkeste niveau nogen sinde

simpelt hen lukket for prøveløsladelse for alle med stærk tilknytning til den pågældende bande så længe konflikten verserer

jo med regeringens forslag i visse tilfælde blive muligt at at forbyde bandemedlemmer at have kontakt have kontakt til de andre fra banden så længe pågældende er prøveløsladt endvidere skal vi huske på at prøveløsladelse jo ikke er ensbetydende med at man har fået sin fulde frihed tilbage tværtimod kan man være underlagt forskellige vilkår

være underlagt et tilsyn så kriminalforsorgen så at sige har snor i den dømte hele tiden efter prøveløsladelsen derfor er reglerne om prøveløsladelse også meget vigtige i et

perspektiv som det altså fremgår

kriminelle bandemedlemmer samtidig med at de i fængslerne fortsat har et stærkt incitament til at ruste sig til en

det tror jeg at man må sige er er mere effektivt end blot at holde dem indespærret i lidt længere tid for så at løslade dem uden nogen form

og uden nogen form for tilsyn og i det hele taget uden at kriminalforsorgen

hvorfor skal det kun være under en verserende konflikt at

kan begrænse prøveløsladelsen hvorfor skal folk der er på rigspolitiets bandeliste folk der er aktive bandemedlemmer

jeg forstår godt justitsministerens

om at så er de under tilsyn og så kan kriminalforsorgen holde øje med dem

bedre hvis kriminalforsorgen holder øje med de pågældende

så længe man er aktivt bandemedlem og tilknyttet en bande

det venstres synspunkt at så skal man ikke

spørge justitsministeren om

man ikke går hele vejen hvorfor er det at ministeren vil vil give mulighed for prøveløsladelse

i en bande folk der står på rigspolitiets bandeliste folk der ikke indgår i et bandeexitprogram hvorfor skal de i det hele taget prøveløslades

udfordringer vi står over for det her handler jo om at folk der sidder til afsoning

kan vi forhindre bliver prøveløsladt hvis konflikten står på på vi kan give dem et pålæg om at de ikke må nærme sig eller være sammen med deres brødre om man vil

jeg er lidt overrasket over at herre

lempelser det er det ikke

boligområder hvor der er problemer og hvor vi ved at de her typer kan finde på at være med til at kickstarte en konflikt

holder vi dem inde længere det er det der er svaret til de kommuner som har bedt

som sidder her foran mig om det i de møder vi har haft med dem det er det de har bedt om og det er det de får

ud af netværkene det er det det her initiativ også er med til at sikre

hen helt forkert når herre karsten lauritzen står og siger at der her skulle

noget man man har må jeg forstå

regeringens rocker bande udspil fordi

flere ud af det her miljø fordi unge ikke hører til i de her miljøer og hvis de først har et halvt eller et helt ben inden for

kun beklage og det har jeg gjort offentligt op til flere gange jeg sagde som jeg gjorde til lisbeth zornig andersen fordi jeg fik blandet puljen og kampagnen sammen på en sådan måde at

forståelsen af at der var en million kroner til stemmer på kanten og det var ikke

generelle interesse fra andre organisationers side i at ville gøre en ekstra indsats for at fremme socialt

hævede det beløb som organisationerne kunne få del i fra en til to

fremme henvendte enkelte

efterfølgende med behov for en afklaring

af hvorvidt der fortsat var midler for andre organisationer at søge og det var der

midlerne heldigvis gået til at støtte initiativer som skaber debat mellem dem som faktisk udgør gruppen af de mest socialt udsatte borgere og de lokalpolitikere som de næste fire år skal være med til at forbedre forholdene for hjemløse for mennesker med stof eller alkoholmisbrug mennesker med alvorlige sindslidelser og mennesker med andre svære sociale problemer

tidspunkt bevidst om at lisbeth zornig altså ikke har søgt de her offentlige penge før hun uddeler dem eller er det sådan

monumentalt mentalt koks ministeren er ude for

det er der skal sidde og have ansvaret

mennesker som er mest udsatte derfor er det et rigtig vigtigt valg og ja det synes jeg er en samfundsopgave og jeg håber også at inddragelsen vil betyde at de her mennesker

så alle potentielle ansøgere har lige adgang til information om puljen retningslinjerne indebærer også at fordelingen af puljemidlerne beror på en faglig vurdering af de ansøgninger som er modtaget inden for ansøgningsfristen i en given pulje min tilkendegivelse om støtte til kampagnen stemmer på kanten

med ministeriets procedure ved udmøntning af ansøgningspuljer og det er som jeg

det er mit ansvar og det har jeg også beklaget

blev alle ansøgninger om støtte herunder ansøgning

ud fra de samme faglige kriterier

det er baggrunden for at jeg den nittende september to tusind og tretten traf endelig beslutning om fordeling af midler fra puljen

henviser også til loven der regner jeg med at der er tale om

faktisk ikke at jeg har ageret i modstrid

og igen at ansøgningen fra huset zornig om støtte til kampagnen stemmer på kanten er blevet underlagt samme faglige vurdering som de øvrige ansøgninger om støtte

vi selv skal pleje vores ældre

ind at pleje de ældre i fremtiden

regeringen hele regeringen ikke har

om at indføre brugerbetaling for ældre

så kommunerne ikke længere skal tilbyde personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

som samfund en forpligtelse til at hjælpe vores svage borgere hvis de har behov for hjælp og det gælder uanset om der er tale om praktisk hjælp eller personlig pleje ingen svage borgere skal efterlades uden

brug for en indsats af høj

og derfor er regeringen også parat til at afsætte flere penge til

rigtigt det er ikke det ministeren ønsker og derfor

tager hun sådan set afstand fra de udtalelser

stampe er kommet med om at man selv skal betale for at få praktisk hjælp i fremtiden

også er størrelsen af pengepungen

man har

får

skal have den hjælp de har behov for det har de krav på efter serviceloven og den hjælp som kommunerne leverer skal selvfølgelig matche borgerens behov

os sige kommunerne som led i besparelser ønsker at sænke serviceniveauet så er der kvalitetsstandarder og borgeren skal have den hjælp som borgeren har behov

mere fremadrettet er der ting som man fra ministerens side ser at at man kan gøre for at undgå den slags

sætte det helt på spidsen som et angreb mod det demokrati

her få dage før et kommunevalg hvor vi jo om nogen er opmærksom på hvordan de her ting foregår

at man så sikrer at de ting ikke kan foregå eller i hvert fald lægger op til en eller en form for for dialog om

men sådan set også i en landspolitisk sammenhæng at man ikke deponerer sine synspunkter jeg har intet imod

også understrege at man netop har en interaktion med

set en helt anden sag end det

samme konstruktive ånd tror jeg det er vigtigt at vi har en diskussion om hvad det er

skal være omkring det i øjeblikket har vi jo

har vi så truffet den beslutning at hvis man synes man vil give til vores parti

politisk arbejde og hvilken åbenhed

i forhold til at man netop måske nogle steder i mere eller mindre desperation for at få nogle støttemidler til at få de sidste annoncer trykt

deponerer sine holdninger og dermed underminerer eller

underminere det som vi alle sammen arbejder for nemlig det danske demokrati

i forhold til hvordan man så forvalter sin uafhængighed

det er vel også derfor at medierne tager det op

er på skrift eller ej er det jo vigtigt at den enkelte politiker står op med sin holdning og fortæller hvad det er

det er vigtigt at vi får en debat om partistøtte henholdsvis den private som vi diskuterer meget

den private partistøtte hvordan vi konkret organiserer det overvejer vi i øjeblikket men jeg håber at vi deler det som står i regeringsgrundlaget nemlig at det vil være godt

en stor del af ideen med at have et kommunalt selvstyre

at det er den enkelte kommune den politiske ledelse og under dens

ledelse som skal sørge for at personalepolitikken og tilrettelæggelsen af arbejdet de ting man gør helt konkret for at følge op

set alvorligt nok både for de mennesker der nu engang

end de måske burde være men men også

de ældre mennesker som som efterspørger en service eller man kunne selvfølgelig vælge at bruge midlerne på anden vis

måske også være med til at give nogle incitamenter

skal gøre det ude i de lokale jungler

både en fordel for økonomien i kommunen men det er det

i forhold til den landspolitiske økonomi det er meget store midler vi taler om

småpenge vi taler om hvis vi kigger på det økonomiske men nok så væsentligt er jo

vi herfra være med til at hjælpe

måske at lære lidt af nabokommunen når man kan se at er meget meget store forskelle fra kommune til kommune

kigge på hvordan man så organiserer sig i det private det kan være noget af det altså at vi taler om konkurrenceudsættelse

og så sætte det op imod hinanden i en fri konkurrence og

en måde man har organiseret sig på sikret arbejdspladsen bedre på

set også godt være den kommunale som måske har fundet nogle nogle bedre måder at gøre det på og dermed er blevet bedre til at løse den opgave herunder også

er at ansvaret skal være konkret placeret

perspektiver der er i det ikke kun økonomisk men også for borgeren kan møde den samme medarbejder i stedet for at man er nødt til at vikarer ind fordi sygefraværet er stort sidst men ikke mindst er det

en central opgave og center for offentlig innovation træder jo

hvis der er fokus på det så flytter det noget

de eksempler jeg synes at vi også kan være med til

fra centralt hold eksempelvis ved at lave nogle incitamentstrukturer eller andet så er vi altså positive

at brevstemme enten på et bibliotek på en uddannelsesinstitution eller i en en valgbus som så kører rundt forskellige steder i kommunen og så kan man brevstemme dér det synes jeg er en god idé jeg jeg tror vi deler synspunktet om at det er vigtigt at så mange som overhovedet muligt faktisk deltager i afstemningen men

jo også helt entydigt at

af holdningsmæssig påvirkning i

lokale eller en bus og har afgivet brevstemme

indgivet klage over det her og nu svarer vordingborg kommune så

man mener man er havnet i en gråzone der har ikke været

sendt vejledninger ud fra fra ministeriet nu hvor

på de her nye steder altså uddannelsesinstitutioner

ikke helt hvad man skal gøre hvad kan ministeren gøre for

så slipper man jo for en sag efter valget om

om valget skal gå om det tvivler jeg på det skal

det som vi gør under alle omstændigheder er jo at når vi her har givet nye muligheder for at man kan brevstemme andre steder end i et borgerservicecenter så ser vi

og laver en vurdering af om kan gøre vores vejledning bedre næste gang de her muligheder skal benyttes og jeg holder mig til

kan være den der konkret skal tages stilling til en klage i anden

det ene hensyn det andet hensyn er jo at vi også ønsker at

set lige så legitimt at man ikke ønsker at andre mennesker skal vide

det er jo noget vi beskytter og anser for at være en fortrolig oplysning i

rigtig mange sammenhænge

og i forhold til stillerlister har hensynet til åbenhed om hvem der står bag kandidaten

se på spørgsmålet om hvordan vi håndterer personoplysninger når det kommer til stillerlisterne men jo også stillerlisternes format fordi man jo går rundt med en stillerliste hvor

have tillid til at det så bliver dækket af når den næste skriver under i

tror jeg vi skal tage en diskussion om hvordan vi forholder os til personoplysninger i forbindelse med stillerlister samtidig med at vi fastholder det princip at der bør være åbenhed om

aktindsigt på de her partier men man kan godt have sine bekymringer

om om vi er for vidtgående i forhold til det hensyn som jeg selv vægter tungt nemlig offentligheden om hvem der står bag kandidaten samtidig med at det må være fair nok at man ikke nødvendigvis

der dækker togsignaler og skilte langs jernbanen derudover fjerner vi også graffiti

og det er fra to tusind og tretten blevet intensiveret i andet halvår af to tusind og tretten

graffiti på de tolv mest udsatte stationer og derudover afrenses der

ugentligt på yderligere tre og tyve stationer erfaringen fra det arbejde vil danne basis for udbud af graffitirens

i alt syv og firs stationer i hovedstadsområdet de berørte stationer

i fremtiden bliver nemmere at afrense ny graffiti de resterende stationer afrenses løbende prioriteringen foretages af hensyn til ressourcerne ud fra mængden af kunderne

graffitibekæmpelse en indsats der fortsætter frem mod

og tyve i tæt samarbejde med operatørerne

det vil sige at der i den indsats

på konstruktioner på de strækninger som jeg kan forstå at herre

seks og tres togsæt og omkostningerne alene til

afrensningen var fire million kroner samlet set mener

et godt svar transportministeren kom med

altså de beløb som bruges af hele banedanmark og hele dsb til at graffitiafrense i hele danmark er mindre

bare er en lillebitte kommune på to en halv

de ressourcer der er sat til rådighed er simpelt hen ikke tilstrækkelige jeg har taget nogle billeder med for at illustrere problemets omfang de er fra stationer

der er så godt nok en stor grim reklame fra dansk folkeparti her men der er så også noget

pladsen på broerne til nogle virksomheder

ikke kan finde ud af at fjerne graffiti rundtomkring jeg har andre

også med til at skabe utryghed blandt byens borgere

vove den påstand at passagertallet i s togene ville stige hvis vores stationer var pænere hvis de var renholdte hvis

var graffiti undersøgelser fra holland viser at antallet af cykeltyverier er højere ved de stationer hvor der er graffiti ved de stationer hvor der ikke er graffiti altså graffiti fører anden kriminalitet med sig graffiti fører utryghed

til et faldende passagertal jeg skal ikke påstå at det her så bedre ud dengang vi havde en anden regering jeg mener at vi har et fælles problem som vi skal gøre noget ved og som jeg ser problemet

graffitien ikke bliver afrenset løbende som ministeren sagde

bliver afrenset gående

hvis de ikke maler graffiti på væggene det

det ville skabe en eller anden form for incitament når det så er sagt skal man være opmærksom på at vi

afrenset de tolv mest udsatte stationer

og tretten og på baggrund af den viden vi har fået med at rense stationerne laver vi nu et udbud hvor fem og firs stationer i hovedstadsområdet er omfattet og netop også

er om ambitionsniveauet er højt nok om de ressourcer vi sætter af til det er

en overgangsperiode vi skal hæve beløbet

også af erfaring er at når graffitimalerne kan se at deres tags og deres graffiti bliver fjernet hurtigt

totale regnskab altså kan vi få ministeren til at sige at ministeren vil arbejde for at beløbet bliver sat i vejret efter mine oplysninger

set ikke mere end en fordobling til og da beløbene jo er ret små

er krav om at graffiti skal fjernes på de tolv fokusstationer inden for fire og tyve timer og inden for en uge på de resterende fem og halvfjerds stationer ifølge banedanmark

ikke sikkerhedsmæssigt muligt at indføre et

og hensynet til regulariteten i togdriften betyder at banedanmarks personale ikke kan udføre

akut arbejde i sporet med en frist på otte og fyrre timer akut arbejde i sporet er arbejde der er til hinder for afviklingen af togdriften herunder blandt andet signalfejl nedrevne køreledninger med videre og da det både handler om sikkerhed og sørge for at togene også kommer til borgerne

for fire og tyve timer og andre steder kan man så have lidt længere respit for eksempel langs sporene

borgerne og passagererne jo stort set aldrig opleve et graffitifrit miljø kun lige når graffitien er blevet fjernet fordi allerede en dag eller to efter vil der være ny graffiti det vil så sige

hærget af graffiti så kun et spørgsmål om mængden så hvis man kunne lave lave et differentieret mål sådan så vi siger at der hvor borgerne kommer forbi og

hvor passagererne færdes har vi et ambitiøst mål

så synes jeg også at vi var nået rigtig rigtig langt var det noget

som ministeren ville være villig til

sporene hvis vi skal afrense

er desværre sådan at graffitimalerne når de maler det udsætter sig selv for ret stor fare

kommune er metroen det der scorer allerhøjest med tilfredshedprocenter

skal

investere den tid og de kræfter der skal til

forudsætningen for at det kan lykkes er selvfølgelig at kommunerne tilvejebringer det nødvendige antal ressourceforløb at at pengene bliver brugt

når spørgeren stiller spørgsmålet som spørgeren

i mål når man ser på antallet af ressourceforløb

men men det siger sig selv at forudsætningen for

kommer til at virke godt er at vi over hele landet ser at kommunerne igangsætter det nødvendige antal ressourceforløb sådan at vi investerer i de unge i stedet

at man i den forbindelse

kun er psykiske årsager kan være andre ting der gør at

har behov for et ressourceforløb det kan være hvis

man har en sygdom af en eller anden art er kommet til skade

i den forbindelse er det rart at vide om om de også har mulighed for at komme ind i et ressourceforløb

det måske er andre ting og i den forbindelse

er det selvfølgelig også rart at vide om

at den heller ikke er omfattet af den

af unge der er meget meget psykisk sårbar

hen imod førtidspension indtil vi ændrede reglerne og derfor er vores forventning selvfølgelig

få i

til trods for at der er noget er svært hvilke muligheder har vi så for at etablere en ramme hvori folk

der er så mange mennesker også med store handicap med alvorlige sygdomsforløb der ønsker en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet

muligt lige fra diætist til samtaleterapeut

der er jo et rehabiliteringsteam og der er også læger med er det så ikke rimeligt at sige at

komme ind i et ressourceforløb og det er dér hvor man så skal lave en afklaring men her får

ressourceforløb før det hele er afprøvet og vi har fundet ud af hvad

det virke som om kommunerne bevidst prøver at holde personen ude af ressourceforløb

udbetale ydelser

som jeg ser det lidt af et problem

en afklaring af om de kan komme tilbage til arbejdsmarkedet

at vide jamen du kan ikke komme ind i et ressourceforløb

igangsætter et ressourceforløb men det vil jo altid være en afvejning af hvad der er det rigtige at gøre

og derfor må det altså også læne sig op ad en konkret vurdering men helt generelt er det sådan at hvis man har behov for et ressourceforløb for at kunne komme godt i vej og

at de skal være afklaret inden de kommer ind i et rehabiliteringsteam hvis de har været igennem alle mulige arbejdsprøver og og diagnoser og de har

hvor mange timer de kan klare

gerne vil være en del af uddannelsessystemet hvis de er unge og af arbejdsmarkedet hvis de er voksne så hele opgaven er ikke længere at vurdere hvor lidt folk kan på grund af sygdom eller handicap men snarere at skabe fundamentet for at

har valgt at føre de sparede midler tilbage i

undervisning som de skal det er deres tilskud

betyde at de statsfinansierede skoler

til at miste nogen udgifter på grund af konflikten

på at servicere de ledige og så skal kommunerne have efterreguleret efterreguleret med en milliard

gennemføres der dog ingen midtvejsregulering

da der i andre dele af den kommunale økonomi er finansiering til at dække udgifterne det følger blandt andet af

seneste lønskøn fra to tusind og tretten der er væsentlig lavere end forudsat i økonomiaftalen i to tusind og tretten det vil sige at det man kigger på og tallene stemmer lige overens

det er jo netop de penge man har sparet på lærerlockouten

mener ministeren egentlig at det er rimeligt at ministerens kollega går ud og siger at de

rigtig mange kommuner der har gjort og jeg må sige at jeg har det også sådan at vi skal holde fast i at det er en kommunal beslutning

en levende og nuanceret debat i en skole at man anvender materiale som er stærkt ensidigt i forhold til et eller andet synspunkt

anvende ensidigt materiale

andet politisk religiøst eller andet ærinde

marked for lærebøger og andre undervisningsmidler som skal anvendes uanset om vi snakker om folkeskole eller grundskole

sådan at gymnasieskolernes rektorer

har det overordnede ansvar for valg af undervisningsmaterialer

hvis der er nogen der synes at det på en måde er skævt

den armslængde at man har diskussionen der

anden verdenskrig var det rigtige huntingtons teori om civilisationernes sammenstød er primitiv og

rasmussen og bush var onde hvis eleverne sluger de her bøger råt

økonomisk lighed er godt mere økonomisk lighed er bedre liberalisme er egoisme konservatisme er dumhed og den tidligere vko regering er ond stå som selvindlysende sandheder for dem nogle af bøgernes forfattere ønsker formentlig at fremstille virkeligheden skævt og politisk andre ved bare

hvis ikke ministeren selv kender til problemet

jeg opfordre ministeren til at læse denne lille glimrende bog om emnet og jeg har taget et ekstra eksemplar med som jeg gerne vil forære ministeren for vi skal selvfølgelig have skolebøger der er politisk neutrale så neutrale som det overhovedet

så der er simpelt hen et problem der skal løses der skal jo ikke oprettes en politisk komité komité til screening af skolebøger sådan som et yngre medlem af

ministerens parti kom for skade at sige for kort tid siden nej det skal selvfølgelig foregå med oplysning og ved at lærerne og skoleledelserne tager ansvar

at opfordre elever lærere forældre og skoler til at registrere hver gang de ser ensidige

udmeldinger i skolebøger som foregiver at være neutrale for jo her problemet er registreringen kunne passende foregå på skolernes hjemmeside så alle kan følge med i hvilke bøger der er problematiske dermed kan skoleledelsen og lærerne få vigtige oplysninger om bøgernes holdninger og blive bedre til at bruge dem eller lade være med at bruge dem synes ministeren ikke at det er en god idé at støtte sådan et projekt med en

internetside på skolernes hjemmeside hvor man kan

skal bare vide på forhånd hvilke politiske holdninger de har sådan at man kan bruge dem på den rigtige måde og gøre eleverne opmærksomme på at her er en bog der forsøger at indoktrinere så hvorfor vil ministeren ikke skrive til skolerne og opfordre dem til at oprette sådan en

er et problem så vil jeg også anfægte at man kan lave

politisk neutrale bøger

lige præcis derfor at der skal være en mangfoldighed af materialer inklusive forskellige synspunkter

i undervisningen man skal bare vide at der er en afsender bag der har ét bestemt politisk mål sådan at man kan tage stilling til det

vil være med til at forsøge at bruge bedre materialer i

vedtaget nye retningslinjer for statstilskud til operation dagsværk

og jeg citerer ingen elever må tvinges til at deltage i

aktiviteter man kan altså ikke som elev blive tvunget til at deltage i en indsamling eller lignende

på en skole der vælger

afvikles på to måder

en fridag og de elever der deltager i operation dagsværk kan efter eget valg benytte fridagen hertil eller

er en skoledag med undervisning når det så er sagt

godt understrege at et af formålene med de gymnasiale uddannelser er at eleverne lærer at forholde sig reflekteret og ansvarligt til deres omverden herunder deres medmennesker natur og samfund og deres egen udvikling det skal de forberedes til at tage et ansvar i forhold til og der mener jeg

sådan som det er gennemført med de kriterier der er herunder at ingen elever må tvinges til at deltage i operation dagsværks aktiviteter

jeg har den opfattelse at operation dagsværk arbejder rigtig seriøst

områder man har med at gøre på mange forskellige måder ude på gymnasierne temamøder fællestimer og så videre og på den måde

projekter der er i forvejen for lidt tid til undervisning især er den særfaglige undervisning meget svær at nå derfor er det en frækhed uden lige når man accepterer på en skole at der rives en hel dag ud af kalenderen til et politisk projekt så alene af tidsmæssige årsager er det forkert at tillade operation dagsværk dertil kommer at der selvfølgelig ikke må være tale om politisk ensretning i gymnasiet der står i formålsparagraffen at undervisningen skal bygge på åndsfrihed

stykke fem og det betyder at

i bestemte politiske holdninger selvfølgelig ikke må indgå der står desuden i

stykke fire at eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og kritisk men det er da ikke træning i kritisk stillingtagen at lade visse elevgrupper få en helt særlig

kan udføres i undervisningstiden

alle de andre foretagender man kunne have lyst til for eksempel kunne man indsamle penge til kristne kirker i mellemøsten man kunne gå ud og reklamere og oplyse om om nato og forsvaret eller man kunne samle penge ind

til veteraner der kunne være masser af forskellige ting man kunne gøre men det er politik og det skal holdes ude af skolen derfor vil jeg opfordre ministeren til at skrive til samtlige skoler at de bør bruge mest mulig tid til undervisning og derfor henvise operation dagsværk til fritiden hvor den hele tiden har hørt hjemme

indgået i de undervisningsforløb der har været

jeg opfatter som et rigtig fint initiativ det er rigtig seriøst er utrolig mange elever der engagerer sig i det og jeg vil gerne understrege at der kan tvinges til at være en del af det er det sådan at

er nogle klare retningslinjer for at det i øvrigt skal ske med en organisation som er accepteret som samarbejdspartner i forlængelse af de regler

det vil sige at det er en vifte af organisationer som man via udenrigsministeriet kan se

end nogle lærere og rektorer og måske også end undervisningsministeren jeg vil bare endnu en gang opfordre undervisningsministeren til at opfordre landets rektorer til at

opfatter operation dagsværk som rigtig seriøst

flot at der er enogtyvetusinde og femhundrede elever der har deltaget i år og jeg kan ikke se at der

forhindre de mange unge og de gymnasier

resten af den offentlige sektor skal effektivisere opgaveløsningen det vil sige producere mere med færre ressourcer skat har da også som følge af gennemførte effektiviseringer reduceret antallet af årsværk fra cirka ni tusind syv hundrede og halvtreds til cirka syv tusind og halvtreds eller med i alt to tusind syv hundrede fra ultimo to tusind og fem til ultimo to tusind og

den konsekvens at man i de byer hvor skat i dag er lokaliseret har oplevet et fald i antallet af arbejdspladser jeg hæfter mig dog særligt ved

at skat siden to tusind og fem har formået at gennemføre en omfattende effektivisering uden at andelen af arbejdspladser hos skat i de enkelte landsdele har ændret sig væsentligt det fremgår af mit svar

almindelig del spørgsmål tredive og enogtredivete der er ikke truffet beslutning om hvilke skattecentre der vil blive nedlagt fremadrettet jeg kan dog sige

ikke er hensigten at centralisere skatteopgaven i københavn skat skal fortsat

være en landsdækkende organisation der vil derfor blive taget et stort hensyn til den geografiske spredning af skattecentrene men præcis

bekendt med at der er overvejelser om at nedlægge skattecentre i yderområderne

vide af skatteministeren om der er de her overvejelser om at nedlægge skattecentre i yderområderne jeg tror at

noget af det der giver den største utryghed udeomkring fordi man hele tiden må regne med at man aldrig helt kan være sikker på

de arbejdspladser der er derude fra statens side

klart at sådan et svar som man får fra skatteministeren i dag er

med til at sætte spekulationer i gang igen fordi ministeren jo er behændig og siger at

det var heller ikke det vi diskuterede vi diskuterede om ministeren er bekendt med at der er overvejelser om at nedlægge skattecentre så jeg prøver lige en gang til at

ministeren og mens nu ministeren håber jeg vil

sine ordførere i regeringskredsen om det jeg skal senere komme tilbage til hvorfor

jo altså kunnet genfinde nogle oplysninger fra herre jonas dahl

bare spørge skatteministeren er ordførerne blevet orienteret om fra regeringspartiernes

truffet beslutning om hvordan den fremtidige lokalisering skal være der sker en effektivisering hos skat det mærker man blandt andet i dag hvor der er en afskedsrunde at blive implementeret

indlysende nok at når man har færre medarbejdere

også få en konsekvens for lokaliseringen vi vil stadig væk tage vidtgående geografiske hensyn som jeg sagde der vil ikke ske en centralisering omkring københavn

udeomkring som følger bare lidt med i den her sag spørger jo sig

skatteministeren har gjort sig og hvornår man

det det må vi kunne få lidt nærmere svar på det kan man ikke bare skyde til hjørne og sige der er truffet nogen beslutning endnu når der jo åbenlyst foregår prikkerunder og fyringsrunder

svar på hvilke overvejelser ministeren og hans system gør sig i forhold til at nedlægge centre i yderområderne for det er klart at man har bekymringen det må ministeren kunne tage stilling

før denne sag har været forbi mit skrivebord

jeg går da ud fra

i systemet gøres forskellige overvejelser over hvordan det kan håndteres

være unaturligt andet fordi man jo skal forberede den her planlægning af skats fremtidige aktiviteter men det afgørende er jo at der ikke bliver truffet beslutning før det har været omkring mit skrivebord og det har sagen

er ingen overhovedet ingen skattecentre

de skal det eller ej og igen der vil blive taget vidtgående lokale

kan få en kvalificeret politisk diskussion om det her i forhold til yderområderne

ikke underligt når man ikke svarer fra ministerens side at spørgsmålene kun bliver flere og flere

opgaveløsning i skat nødvendiggør at vi ser på hvordan skat fremadrettet skal være lokaliseret

den forbindelse gøre opmærksom på at da den nuværende geografiske lokalisering af skattecentre blev fastlagt for knap ti år siden var der i størrelsesordenen titusind årsværk i skat

ikke er hensigten at centralisere skatteopgaverne i københavn skat skal fortsat være en landsdækkende organisation og der vil derfor blive taget et stort hensyn til den geografiske spredning af skattecentrene men præcis hvor de vil komme til at ligge

der kan da ikke være nogen der foretager sig noget i et ministerium uden at skatteministeren ved hvad der foregår

skatteministeren en chance mere kan skatteministeren her i dag bekræfte at der foregår overvejelser om at lukke skattecentre eller kan skatteministeren her i dag sige helt klart at

overvejelser overhovedet der bliver ikke holdt møder nogen steder der er ingen overvejelser om de her ting for man må da sige at hvis der er noget der kan bringe utryghed ud så er det da en skatteminister der i dag erkender her i salen at skatteministeren

der foregår i hans ministerium skatteministeren er da nødt til at begynde at beslutte sig enten har skatteministeren den holdning

eller også må skatteministeren da komme frem til at skatteministeren har den holdning at der foregår overvejelser der er dog trods alt kun to muligheder og da skatteministeren er øverste administrative chef er det da skatteministeren der skal vide det

der er omkring syv tusind medarbejdere jeg ved ikke hvad herre hans christian schmidt hentyder til når han siger der er embedsmænd der rejser rundt i landet og siger det ene og det andet det jeg bare kan sige er at den her beslutning

den beslutning er ikke truffet endnu og det bliver den først på et senere tidspunkt og der vil blive taget vidtgående

får nu hvor billedet sådan folder sig bare en anelse ud

lukkes et skattecenter og så er vi faktisk fremme ved at

hvor er det så der skal lukkes et skattecenter

lukning af skattecentre så var den sag jo lukket for så vidt angår det

og de medarbejderprofiler som skat skal kunne rekruttere fremadrettet

hensyn til stærke faglige miljøer i skat som skal sikre kvaliteten i arbejdet endelig er der hensynet til en effektiv opgaveløsning i skat det er hensyn som de fleste sikkert kan blive enige om er gode og rigtige hensyn i forhold til at sikre en enkel effektiv og korrekt forvaltning af skatteopgaven derfor er det vigtigt at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige hensyn og deres betydning inden den fremtidige placering af skattecentrene fastlægges

jeg vil gerne understrege at det ikke er hensigten at centralisere skatteopgaven i københavn

fra landdistrikter og yderområder når jeg så tænker på

jo hører den her debat nu så jeg godt forstå at

skatteministeren om jeg så må sige er sådan meget lang i spyttet i forhold til at prøve at få svaret konkret

at svare på det her spørgsmål og jeg henleder lige opmærksomheden på det en gang til er ministeren enig i at nedlæggelse af et skattecenter i et yderområde for eksempel svendborg eller vestjylland ikke harmonerer med regeringens og for den sags skyld jo resten af folketingets ambitioner om at sikre udvikling og arbejdspladser i yderområderne det må da være nemt at få sat

også er nødt til at tage vidtrækkende geografiske hensyn men det er vigtigt at vi finder den balance

og at skat skal tage hensyn til de lokalpolitiske forhold der er

så derfor er ministeren nødt til at beslutte med sig selv om ministeren kan blive ved med at leve med det så så må vi jo finde andre måder at komme i dybden med hvad skatteministeren går og laver altså vi kan ikke få

det ved jeg ikke noget om siger skatteministeren jamen er der nogle af

gør når vi nu kan høre at herre jonas dahl siger det er drøftet politisk så vil man jo sige med det samme

så er det nok drøftet af embedsmænd spørger vi så ministeren om det er tilfældet

siger ministeren ja jeg ved ingenting

friholdt for ansvar fordi man ingenting ved så vil ministeren sætte sig ind i hvad der sker i hans ministerium

hans christian schmidt og venstre vil til at gøre mig ansvarlig for nogle beslutninger der ikke er truffet endnu det er fuldstændig ude i hegnet at man forsøger at lave politik på den måde så derfor kan

skat skal fungere effektivt og at skat

hensyn til en en bred lokalisering

hvad der måtte være af overvejelser hos embedsmænd

der hvor han har været minister det ved herre hans christian schmidt udmærket så det er jo dybt hykleri

der er et forberedende arbejde i gang jeg er ikke blevet orienteret om hvordan

det er er jeg træffer en politisk beslutning til sin tid hvordan den bliver kan jeg ikke

enig i at en nedlæggelse af skattecentre i yderområderne ikke harmonerer med regeringens politik om at sikre udviklingen på arbejdspladser i yderområderne og det har ministeren jo ikke

så er ministeren selvfølgelig enig i det

vil ministeren så standse de overvejelser

her og love

og en effektiv opgaveløsning det er hensyn som de fleste sikkert kan blive enige om er gode og rigtige hensyn og derfor kræver det en grundig analyse af de forskellige hensyn og deres betydning

fremtidige placering af skattecentrene fastlægges derfor kan jeg også gentage at

jeg vil gerne igen understrege at det ikke er hensigten at centralisere skatteopgaven i københavn

kunne føje endnu et emne til listen

nedlægges centre der skulle gøres lige det modsatte

en masse for at styrke yderområderne og sikre beskæftigelse nu er vi på vej den anden vej

vi er tæt på at kunne skrive et emne mere

på listen over løftebrud og så er de

hvilke konsekvenser mener skatteministeren det

kan ministeren sige at i svendborg kan man sove roligt der er

er rimeligt at vi undersøger ordentligt inden det sker men det er

gå med selv om jeg synes det er urimeligt at skatteministeren ikke ved hvad der foregår i hans ministerium men kunne skatteministeren ikke i det mindste til de mennesker der er derude

for hvem det betyder meget om der ligger statslige arbejdspladser i deres område trods alt sende det signal i dag jo jeg vil godt sætte mig ind i det det er ikke bare nogle embedsmænd der skal sidde og diskutere det her hvis de

nogle overvejelser nogle analyser synes jeg da ikke er unaturligt men jeg har ingen anelse om hvor i systemet de er henne jeg har ingen anelse om hvornår der skal træffes en endelig beslutning jeg går ud fra at når sagen er analyseret så meget at

nærmere om det men der er vi bare

ved at svare på de spørgsmål som kommer fra venstre hvor venstre i virkeligheden står her i dag

jeg hæfter mig særligt ved at skat siden to tusind og fem har formået at gennemføre en omfattende effektivisering uden at andelen af arbejdspladser hos skat i de enkelte landsdele har ændret sig væsentligt siden to tusind og seks

været rundt om de hensyn der skal tages når den fremtidige placering af skattecentre skal fastlægges hensyn til blandt andet en fortsat landsdækkende organisation med medarbejdere faglige miljøer og en effektiv opgaveløsning kan de fleste sikkert blive enige om er gode og rigtige hensyn men det er også hensyn som

være indbyrdes modstridende der er behov for en grundig analyse inden den fremtidige placering fastlægges

sige at der ikke er truffet beslutning om hvilke skattecentre der vil blive nedlagt fremadrettet

er hensigten at centralisere skatteopgaverne i københavn skat skal fortsat være en landsdækkende organisation og der vil derfor blive taget et stort hensyn til den geografiske spredning af skattecentrene men præcis hvor skattecentrene vil komme til

til større byer københavn er hovedstaden der er andre byer i danmark og jeg vil gerne være sikker på at skatteministeren forstår at vi

tre meget stærke yderområder i dag i de spørgsmål men vi mangler at få svar på om grenaas arbejdsopgaver bliver centraliseret

bynavne er det sådan at man forventer at alle de større arbejdsopgaver bliver flyttet til aalborg aarhus og odense

i skat hvor så mange bliver prikket

vil tage vidtgående

engang sat mig ind i hvad der sker jeg ved ikke engang hvad der sker jeg kan godt se at skatteministeren ser sur ud men så kunne skatteministeren da bare sige når jeg spørger ja jeg vil gå over og lade mig orientere og sætte mig ind i det det er da sådan at der må sidde mennesker

for galt at skatteministeren står her og siger

ikke kan drages til ansvar for noget jeg har ikke engang spurgt til nogle byer eller noget som helst jeg har bare spurgt om skatteministeren vil sætte sig ind i det her stof nej siger skatteministeren

gøre sig til talsmand for at man nu ønsker

gøre noget for medarbejderne i skat når venstre har kørt den ene hetzkampagne efter den anden mod medarbejderne i skat

jeg synes ikke det er rimeligt at anklage mig for at jeg ikke sætter mig ind i sagerne

ude at snakke med folk i skattecentrene jeg har sat mig ind

men der er tale om en meget vanskelig ledelsesopgave

med de afskedigelser der skal være og der synes jeg ærlig talt at politikerne her i folketinget i respekt

tage at dæmpe sig lidt stikke piben en lille smule ind i forhold til den meget alvorlige situation der er i

vanskelige opgaver så kommer så

ind her oveni og dem tror

som vi har videreført fordi vi mener det er vigtigt at effektivisere skulle vi så ikke af respekt

være med at slå politisk plat på det her i folketingssalen det handler om noget helt helt andet

en så effektiv offentlig sektor som muligt det er med til at frigøre ressourcer som kan prioriteres til andre vigtige formål det er ligeledes et vilkår at skat ligesom resten af den offentlige sektor skal effektivisere opgaveløsningen det vil sige producere mere med færre ressourcer

også været rundt om de forskellige og indimellem modstridende hensyn der skal tages når den fremtidige placering af skattecentre skal fastlægges

sige at det ikke er hensigten at centralisere skatteopgaven i københavn skat skal fortsat være en landsdækkende organisation der vil derfor blive taget et stort hensyn til den geografiske spredning af skattecentrene men præcis hvor skattecentrene vil komme til at ligge

men det der er problemet er at skatteministeren så ikke samtidig kunne sige for det kunne nemlig have hjulpet på det hele jeg vil gerne sige at jeg som skatteminister har ansvaret jeg følger den her sag nøje jeg ved præcis hvad der foregår jeg ved hvilke overvejelser der er og når jeg engang skal til at tage en beslutning

det erfaringsgrundlag jeg har indhøstet under hele processen i stedet valgte skatteministeren det modsatte

noget til det i må ikke spørge mig om noget jeg ved slet ingenting og går de og tænker noget derovre hvilket ikke er unaturligt

ikke noget jeg ved noget om

at når der bliver truffet en politisk beslutning det her skal træffes gennem en politisk beslutning så er det naturligvis mig der har ansvaret for det

muligt at man er uenig i den politiske beslutning som jeg har truffet

tage det på det ordentlige grundlag frem for i øjeblikket

grundlag for at sige det som bliver sagt her